for

lyder ganske fornuftigt at der kommer flere sagkyndige folk ind i

at sikre retstilstanden og sikre bedre vurderinger af virksomhedsøkonomien hos ansøgerne

når de skal gøre det vederlagsfrit konsekvensen vil ifølge kl være at man i nogle kommuner vil være nødsaget til at nedlægge bevillingsnævnene

træffe afgørelser om alkoholbevillinger det mener jeg vil være uhensigtsmæssig udvikling da kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke i samme grad vil besidde den ekspertise om

derfor var det måske en mulighed for ministeren at lytte til kls forslag om at det gøres frivilligt

handler lovforslaget om aldersgrænsen for bevillingshavere og eventuelle bestyrere forslaget er

at den sættes ned fra fem og tyve år til en og tyve år og fra tre og tyve år til atten år for unge der har afsluttet en uddannelse inden for hotel og restaurationsfaget umiddelbart kan vi støtte at unge mennesker får mulighed for at starte som iværksættere i branchen men det er min klare holdning at det ikke må ske på bekostning af sikkerheden og ansvarligheden i nattelivet derfor synes jeg at ministeren skulle forfølge forslaget fra danmarks restauranter cafeer om at loven på dette område evalueres efter en kort periode og skulle evalueringen vise

at sikkerheden og ansvarligheden kommer under pres synes jeg at loven bør tages

vi sagtens se at det er uhensigtsmæssigt at unge der har et sommerferiejob i en forlystelsespark eller en strandcafé ikke kan servere en fadøl sammen med en burger eller pølser og is til familien danmark det er bøvlet

pludselig har unge ned til femten årsalderen der serverer fadøl og shots klokken en og tyve tredive på bakken eller på restauranter rundtomkring i byen vi mener at

desværre ikke har fundet den rette balance mellem det pragmatiske

beskyttelsen af unge mellem femten år og atten år jeg erkender at regeringen har forsøgt at hegne mulige problemer ind

seks og to og tyve at der skal serveres mad på restauranten

under overvågning af en voksen mens de unge arbejder

denne del af lovforslaget er at på trods af regeringens forsøg på

er det et skridt i den forkerte retning

så sen alder som muligt jo senere et ungt menneske begynder at drikke alkohol jo større sandsynlighed er der for at han eller hun ikke får et problem med alkohol senere i livet jeg må også sige at jeg synes at regeringen skulle

kræftens bekæmpelse lægeforeningen børnerådet alkohol samfund 3f lo

er et skridt i den forkerte retning at lade femten til atten årige sælge stærk spiritus på restauranter

men at regeringen desværre ikke har fundet den rette balance i lovforslaget som det foreligger nu der er dele vi kan støtte men ud fra en samlet vurdering

nogle andre dele ind i lovgivningen jeg synes det er fornuftigt at vi nu får en fast

i lovgivningen mulighed for at de lokale bevillingsnævn kan lave en begrænset bevillingsperiode på enten to eller fire år alt efter vurdering i de enkelte bevillingsnævn i de enkelte kommuner vi synes også i

hvor gammel man skal være for at kunne opnå en en bevilling som bevillingshaver eller som bestyrer af et bevillingssted

specielt er det er det glædeligt synes jeg at vi får præciseret

er det selvfølgelig under forudsætning af at det skal være unge mennesker som har gennemført og afsluttet en uddannelse inden for hotel og restaurationsfaget som som gør at de kan komme i betragtning til at opnå en sådan

være en kende mere

bevillingsnævn jeg er helt med på at der findes en række kommuner hvor vi har rigtig mange bevillingsnævnssager

natbevillinger og alt muligt andet men vi har også rigtig mange kommuner hvor vi har relativt få bevillingsnævnssager simpelt

der foregår ret meget

for at at man ikke begynder at

betale for for juridisk assistance ud over den assistance de for eksempel har hos deres egne ansatte jurister i centralforvaltningen på rådhuset så der er nogle steder hvor

skal vedtages vi synes også

en rigtig god ændring som gør at

jeg synes man skal tage udgangspunkt i lovens bogstav der er altså ikke grund til at være så bekymret som

et wildcard til at unge mennesker under atten skal servere

drikkevarer i danske barer

lige det omvendte samtidig

har været mulighed for at kunne købe en øl på etablissementet så har man ikke

have ungarbejdere ansat

skal stå for det til daglig men vi mener at når der samtidig

opfattelse skulle gå for langt så må vi reagere på det efterfølgende men samlet set

håndterer det

for unge mennesker

mennesker

det er et

nogle bedre rammevilkår for vores erhvervsliv og for iværksættere sammensætningen af bevillingsnævnet foreslås ændret med udvidelse af

alderskravet til bevillingshaverne fra i dag fem og tyve år eller tre og tyve år hvis man er uddannet inden for feltet til en og tyve år og atten år hvis man er uddannet inden for området vi har nedsat en lang række aldersgrænser igennem tiden og det giver altså god mening at en aldersgrænse som ikke har været justeret siden

sættes ned så folk og særlig unge mennesker af gode

det er aldersgrænse i den del af skalaen vi kigger på

skal hæmmes af alderskrav som er svært at se logikken i og komme med gode begrundelser

så er der selvfølgelig den del som måske har påkaldt sig størst opmærksomhed nemlig at vi lemper på reglerne for hvad unge mennesker mellem femten og atten år må beskæftige sig med inden for

jeg tilhører altså dem der har oplevet mange der har

det har været noget mærkeligt

arbejdet inde i restauranten så måtte man ikke sende opvaskeren ind og hive tallerkenerne ud det synes jeg har været alt

restriktivt derfor foreslår vi så

femten til seksten sytten årige må beskæftige sig i lokaler hvor der serveres alkohol hvis

et sted hvor hovedformålet er servering af mad altså på en ganske almindelig velkendt restaurant eller café hvor folk nyder et måltid der skal unge mennesker altså

mulighed for både at fjerne tallerkener gøre rent tage tage imod bestillinger og også skænke et glas vin eller udskænke en fadøl som jeg tror

er man i dag i den absurde situation i eksempelvis vores forlystelsesparker

man i pølseboden hvor man

langer franske hotdogs over disken

man kan servere en fadøl ja så må man altså ikke stå der hvis man er

jeg synes det giver rigtig god mening at vi får noget mere rimelighed og mere logik i de her regler

er altså ikke frit slag som man

debatten det er inden for bestemte tidsrum fra

en voksen person til stede og det er altså inden for særlige kategorier af steder nemlig der hvor hovedformålet er at spise jeg synes det giver rigtig god mening at vi at vi lemper på reglerne skaber nogle bedre rammer

giver mulighed for at unge mennesker også kan arbejde et sted hvor der udskænkes alkohol i forbindelse med servering af mad så

fornuftigt forslag som vi glæder os til at stemme for fra venstres

sig om og jeg

vi i udvalgsarbejdet vil

så videre

at sikre

kunne

det

at

at sikre

videre

at

jeg

syv

nu tror jeg

dag i den